titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

fra statsministeren har jeg modtaget brev om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af trettende april to tusind og atten blev bestemt at ressortansvaret for alle opgaver i forbindelse med bemanding og husning vedrørende radiorummet til brug for den radiobaserede maritime nød

de kunstneriske uddannelser under kulturministeriet og forslaget lægger så op til at fritage de kunstneriske uddannelser for at aflægge årsrapporter til kulturministeriet

hvordan dimittenderne klarer sig efter endt uddannelse jeg forstår udmærket intentionen om at gøre hverdagen lettere for de kunstneriske uddannelser uddannelser og give dem et øget frirum og råderum til deres kerneopgaver om at uddanne til det højeste kunstneriske niveau men jeg kan ikke støtte forslaget reglerne om at statsinstitutioner skal aflægge årsrapporter er fastsat af finansministeren i medfør af bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen

og jeg mener hverken det er realistisk eller ønskeligt at fritage de kunstneriske uddannelser fra et krav som alle andre statsinstitutioner er omfattet af regeringen og folketinget bør vide hvad vi får

der hvert år bevilges til uddannelserne

jeg vil også gerne bemærke at kulturministeriet allerede i dag følger beskæftigelsessituationen for færdiguddannede og at institutionerne følger dimittenderne gennem dimittendundersøgelser som foretages hvert tredje år men selvfølgelig vil jeg gerne være med til at se på om kulturministeriet i dialog med institutionerne kan gøre administrationen af uddannelserne lettere det siger sig selv og derfor har jeg bedt institutionerne om at melde deres ønsker

og det har de gjort institutionernes indmeldinger drøftes for tiden

som jeg igangsatte i efteråret to tusind og sytten om områdets udfordringer og udviklingsperspektiver kulturministeriet forventer en konkret

to tusind og atten kulturministeriet skal også i løbet af to tusind og atten indgå nye rammeaftaler med de kunstneriske uddannelsesinstitutioner for perioden to tusind og nitten til to

at beslutningsforslaget trods alt har bevirket at man vil lette noget af det

ministeren mere og mere lytter til kulturministeriets embedsfolk jeg synes egentlig at det

en statslig institution som kunstakademiet i københavn kan jo sagtens løfte de her opgaver

kroner om året så der er personale til den slags men de ikkestatslige institutioner

kunstakademiet i københavn får så de får sværere ved at bevare deres selvstændighed så ville det ikke være fornuftigt

mit helt eget standpunkt jeg synes virkelig

som skatteborgere og borgere i samfundet en ret til at få indsigt i hvordan

noget som udvikler sig rigtig meget i de her år hvor man prøver at

kan lave årsrapporterne på en enklere måde nogle årsrapporter i nogle sektorer har været så omfattende at det kunne være svært

at de skal vise hvordan de bruger pengene spørgsmålet er hvordan man gør det bedst og mest ubureaukratisk den enkleste måde er jo simpelt hen at følge

så ved vi om vi får noget ud af det så ved vi om der er stor

er ikke om der skal være gennemsigtighed og vi kan følge med men hvordan vi kommer til at gøre det

jeg ikke ved jeg ved ikke hvad det er for en centraliseringsting

lige nu sidder rektorerne selv

være relevant at tage op i forhold til sveidahlrapporten og jeg

for eksempel fusioner og andet i forhold til det med at følge

i min tale kigger vi på at gøre det så enkelt som muligt

vi har ikke noget som helst ønske og det tror jeg der er bred politisk tilslutning

folkeparti for beslutningsforslaget

vi går selvfølgelig generelt ind for al den afbureaukratisering

på kulturens uddannelsesinstitutioner det gør vi jo fordi vi selvfølgelig skal bruge

de offentlige midler og skattekronerne på den bedst mulige

og til at fremme de formål som de er givet til

at man afskaffer den afrapportering som de kunstneriske uddannelsesinstitutioner har

kunne gå ind og se på årlig basis hvordan kronerne

anvendelsen af borgernes skattekroner vi kan diskutere hvordan udformningen af den skal være

med ministeren i at vi hvis der er unødige afrapporteringer i de her årsrapporter eller ting

mene er overflødige i forhold til den viden

et oplæg fra kulturministeren

på baggrund af den indsamling

hvordan institutionerne bruger skatteborgernes penge det må alle

så har ministeren jo sagt at det som dansk folkeparti ønsker institutionerne

at klare sig efterfølgende så det er jo en dokumentation vi allerede har og en diskussion der allerede pågår så jeg vil sige

og det håber jeg da engageret i

og kan hæve kvaliteten på uddannelsesinstitutionerne skulle dansk folkeparti hellere se på det nedskæringsregime som man selv er en del af og som jo over de sidste fire år har fjernet seks hundrede og fyrre million kroner

de kunstneriske uddannelsesinstitutioner det er jo dér man beskærer institutionernes mulighed for at øge kvaliteten og måske også fastholde kvaliteten

herre mogens jensen var jo enig med undertegnede da vi gik ud og kritiserede sveidahlrapportens centraliseringstankegang så må konsekvensen jo også være at man letter på de administrative byrder

fra sveidahl for at centralisere og fusionere de kunstneriske uddannelser var at de små enheder ikke var

til at løfte alle de opgaver

de havde og som der også ville være i fremtiden så må den logiske følge jo være

så jeg forstår ganske enkelt ikke socialdemokratiets politik på den ene side er man imod sveidahlrapportens

imod det forslag til centralisering som har været på bordet

af uddannelserne

hvad der kommer ud af den drøftelse som institutionerne selv har med ministeriet men det er vores udgangspunkt

det synspunkt og så stadig væk sige at uanset hvilken struktur vi har for institutionerne så skal der selvfølgelig kunne redegøres for

mener at det er i borgernes interesse at man ikke længere kan se hvad det er for resultater de skaber på vores institutioner at man ikke kan få indsigt i økonomien og forbruget af ressourcer

i borgernes interesse at der er den åbenhed og at institutionerne kan lægge deres aktiviteter og deres resultater frem så man kan bedømme år for år hvordan det går og

borgerne ved hvad der foregår og kan tage stilling til

tak for det jeg undskylder at jeg lige havde glemt at forslagsstilleren altid er sidst i rækkefølgen

talerrækken om forslaget

som en del af afbureaukratiseringen i tilrettelæggelsen af tilgangen til den offentlige sektor

hvad det er vi vil have ud af det der sker i den offentlige sektor frem for fokus på proces vi nørder detaljer i hvordan tingene skal udøves de intentioner er gode jeg tror bare ikke at vejen frem er at man så

lige den her del af en finansministeriel vejledning

hvordan vi har åbenhed i processen ud jeg tror at vi skal arbejde med det samlet det er den ene betænkelighed ved forslaget den anden betænkelighed ved forslaget går mere på hvorfor er det at vi skal gøre det herindefra hvorfor er det at vi ikke også inddrager det nedefra der refererer jeg til ministerens bemærkninger om det arbejde der er i gang med inddragelse af de folk der har hånden på sagen

ministeren har har i gang og har sat i gang og jeg tror faktisk noget af det der også drejer sig om afbureaukratisering af den offentlige sektor

det er jo fuldstændig rigtigt det er den hensigt der er

med hensyn til at inddrage parterne

skal gro nedefra har jeg holdt nogle møder med

islæt i afrapporteringen altså der var simpelt hen ting som var fuldstændig unødvendige og som skabte en bestemt adfærd som ikke var nødvendig jeg har så på baggrund af de samtaler ikke som

rektorerne og andre sagt at vi kan gøre det på den her måde det er jo én måde at gøre det på når ordføreren så er enig i hensigten

vejen frem i forhold til afbureaukratisering

samlet holdningsmæssig tilgang til

det er også det der ligger i intentionerne omkring sammenhængsreformen og dens bemærkninger om

nedefra i forhold til at man inddrager dem det berører og der mener jeg at vi også i folketinget på tværs af skiftende regeringer

ikke lovgivningsmæssigt har skabt rammerne for en øget bureaukratisering fordi

der altid ved uheldige sager opstår et krav om øget kontrol lad os forestille os en sag om

er det ikke sådan at jo mindre en institution er jo sværere er det ofte at leve op til de statslige krav fordi de bliver mere og mere akademiske og de kræver mere og mere kontrol

noget sparsomme synes jeg måske nok bemærkninger så er pointen i det her forslag at i stedet for at binde de kunstneriske uddannelser ind i en masse detaljerede krav og regler som der efterfølgende skal redegøres for i en årsrapport skal de kunstneriske uddannelser kun have en overordnet målsætning og så efterfølgende måles på hvor godt dimittenderne klarer sig efter endt uddannelsesforløb

afbureaukratisering administrative besparelser og mindre djøfisering hvis vi

det gælder generelt når vi snakker den offentlige sektor der er alt for meget kontrol

der overlades til de ansatte og deres faglighed det tror jeg i øvrigt også er en del af baggrunden for den vrede som vi i dag ser blandt mange offentligt ansatte og som giver sig udtryk i de aktuelle overenskomstforhandlinger men djævlen ligger som bekendt i detaljen

måske på grund af

jeg mangler simpelt hen nogle argumenter jeg sidder tilbage med en en række spørgsmål faktisk en en lang række spørgsmål for eksempel

hvor meget tid bruges der egentlig på det og vil en generel afskaffelse af årsrapporteringspligten også have nogle ulemper

måske

de afgåede elever klarer sig efterfølgende umiddelbart synes jeg det lyder besnærende men hvordan skal den opmåling præcis foregå

udstillingshyppighed solgte værker og lignende men hvor hurtigt efter skal det vurderes fem år ti år eller tyve år

på at få afklaret om en kunstnerisk uddannelse nu også har et niveau

virkeligheden et meget afgørende argument for os lede til at man inden for visse uddannelser

morgendagens kunstneriske arbejdsmarked man risikerer måske at nogle

bliver mere konserverende end godt er og mere konserverende end de bliver nyskabende det er jo noget af det som vi synes er vigtigt

det er at være nyskabende

selvfølgelig er der mange spørgsmål der ikke er besvaret det er et beslutningsforslag som skal lægge op til et fortsat arbejde sådan som

er enhedslisten interesseret i at vi i udvalgsarbejdet forsøger at kvalificere det her beslutningsforslag og eventuelt også får

nøjes med at sige ja men men jeg vil godt kvalificere det lidt ved at sige

men jeg vil godt gentage det og jeg håber at vi kan få lejlighed til at diskutere det med herre alex ahrendtsen altså det spørgsmål der hedder hvordan vi sikrer at kunstneriske uddannelser ikke bare er fokuseret på hvad der lige kan sælge

man skal vurdere om folk har fået en indtægt om folk har

masser af kunstnere der var nyskabende men som ikke havde en stat i ryggen til

fik jo ikke penge de var uddannet malere inden de gik ind i kunstfaget der hænger endda en del af

folk der havde penge til

nu er vores holdning til kongedømmet jo kendt og det har vi diskuteret under nogle tidligere forslag som herre alex ahrendtsen har fremsat det var så ikke om

penge det var om medaljer men men lad det nu ligge vi synes at der er mere rimelighed i at det er en samfundsmæssig opgave at understøtte

det er jo ikke første gang at

fingeren på et væsentligt spørgsmål og det står lige oppe på tavlen oven over mig nemlig afbureaukratisering

jeg har før været i det frivillige foreningsarbejde som modtog tipspenge det gik rigtig fint i mange år pengene gik direkte fra danske spil som hed dansk

det sikkert brugt bedst muligt og rigtig godt og at det var

egne besluttende organer generalforsamlinger osv der besluttede hvordan pengene skulle bruges og

til ansvar for det og dermed havde vi et mangfoldigt organisationsarbejde med hvert sit formål en organisation der havde relationer til frie skoler og højskoler og

det udviklede sig og

der jo afrapportering og regler om

skal bruges til og det vil sige at der er en risiko for at

det er en risiko det giver for det første bureaukratisering

også en risiko for at vi egentlig styrer affæren derude derfor synes jeg faktisk det er væsentlige spørgsmål at debattere

har vi rent faktisk en afbureaukratiseringsordfører og vi har faktisk forelagt et

i to tusind og sytten det er

til ansvar for de penge der går ud og det forventer borgeren vel også der er en vis kontrol med så det er en svær balance nu peger man så på her at man skal pålægge regeringen at fjerne en rapportering om

her kunstneriske uddannelser og jeg tror ikke på det er sådan man skal gøre det

hele den offentlige sektor trænger til at blive gennemlyst med afbureaukratiseringsøjne

har det som område men som så vistnok også har travlt

ærgerligt og så er tiden pludselig gået og så er der valg igen og så sker der måske ikke så meget så jeg synes det er fuldstændig rigtigt at

på at vi har en tendens til at vi sætter regler op for alverdens ting

sikre os at der ikke er nogen der kommer til at stå til ansvar for at der

risiko for at der er et par kroner der bliver brugt forkert og det er svært i forhold til den offentlige sektor og ministeransvar og så videre

jo fuldstændig rigtigt at

mål skaber adfærd og regler kommer til at styre adfærden ikke bare i foreningslivet men

egne af det offentlige liv så jeg tænker på om ordføreren med sin store erfaring fra foreningslivet kunne tænke sig at hjælpe dansk folkeparti og enhedslisten med at kvalificere det her forslag så vi på en eller anden måde kan lægge pres på ministeren

jeg tror ikke det er særlig nødvendigt at lægge pres på ministeren vi har jo en særdeles liberal minister fra et godt politisk parti

det bliver svært det er mere med at finde vejene i fællesskab hvordan kan man gøre det ansvarligt uden at vi får for dårlige sager der hober sig op om at

med en tillidsoverskrift og så alligevel en sikkerhed for at pengene bliver brugt

jeg hører næsten ikke et parti der ikke er interesseret i det

hvor langt vi kommer eller kan skubbe til regeringen

og sytten kunne vi måske få op at flyve lidt mere end det lykkedes

i alternativet går vi varmt ind for afbureaukratisering og vi er glade for at forslagsstillerne ønsker at beskytte de kunstneriske uddannelsers uafhængighed og kunstneriske integritet den ambition kan vi i alternativet bakke op om vi mener at kunstens rolle i samfundet er at skubbe til vores faste forestillinger om samfundet få os til at reflektere anderledes om os selv personligt og i fællesskab og inspirere os til nye veje

for kunstuddannelsernes uafhængighed i danmark har vi valgt at have flere kunstuddannelser der ligger i forskellige regioner det giver en mangfoldighed i måden fremtidige kunstnere bliver uddannet på i danmark og dermed en mangfoldighed i hvordan de udøver deres kunstneriske virke vi er meget enige med forslagsstillerne i at den mangfoldighed skal vi bakke op om

vi skal undgå centralisering men netop fordi kunsten skal være uafhængig og fordi der er behov for en mangfoldighed af forskellige måder kunsten udøves på

som erstatning for de eksisterende målkrav vi mener derimod at målkrav hvor dimittenderne måles på indtægt udstillingshyppighed og solgte værker som

og en endnu mindre uafhængighed end tilfældet er i dag

på en kommercialisering af målkravene med fokus på for eksempel indtægt og salg vil skabe et fokus på salgbarheden af kunsten frem for den rolle som uafhængige kritikere og udfordrere af vores gældende normer og samfundsforhold som vi i alternativet sætter i centrum

fordi kommercielle og aktivitetsrettede målkrav efter vores mening vil gøre de kunstneriske uddannelser og dermed den kunstneriske praksis afhængige af de samme normer om økonomisk nytte som er gældende i resten af vores samfund i alternativet mener vi at kunsten er nyttig fordi den er fri derfor stemmer vi nej tak til forslaget men vi vil meget gerne tale videre om

som desværre fører til en lidt anden konklusion end jeg havde håbet på men analysen er for så vidt

sagtens tilslutte tilslutte mig det er også fair nok at man er uenig i

de målkrav som vi har stillet op som alternativ til det der foregår i dag hvis alternativet så skulle

det ene spørgsmål det andet er vil ordføreren være med i det arbejde som enhedslisten og delvis

venstre og liberal alliance

til nemlig at vi arbejder for

sidste spørgsmål kan jeg jo svare ja det har jeg også sagt i ordførertalen

være med til at arbejde videre på afbureaukratisering hvilke målkrav det skal være

det er det som vi mener er kunstens opgave også at stille kritiske spørgsmål ved samfundet også at komme med værker som er mindre salgbare det bliver de måske engang

nogle af de største malere vi har haft de solgte næsten ingenting i deres samtid de sultede og malede på gamle lærreder og

der er for meget bureaukrati det gælder ikke kun de kunstneriske uddannelser det gælder måske hele den offentlige sektor

men også uhensigtsmæssige krav om dokumentation

også enige i at der kan være brug for at folketinget presser på

sikre en afbureaukratisering

nogle af de her mange dokumentationskrav vi tror til gengæld ikke på at løsningen skal findes i folketingssalen

også glade for at ministeren selv har taget

til at diskutere mulige afbureaukratiseringsforslag med uddannelsesinstitutionerne vi tror det er i dialogen mellem ministerier og institutionerne at de gode løsninger findes

ubureaukratisk men hvis man så

altså måltal for udstillingshyppighed og

det er tal som uddannelsesinstitutionerne

samle og hvis det er tal man skal kunne

og tallene skal måske lagres i danmarks statistik og så videre

bare et bureaukrati med et andet bureaukrati

synes i stort omfang er overflødigt er dog alligevel tal der er lidt nemmere altså hvor mange timer man har undervist hvor mange gæsteforelæsere der har været vi kan være enige om at det måske

men det er trods alt nemmere for institutionen at tælle op

den model for de her måltal man så skal udvikle det arbejde kommer til at ligge i danmarks statistik

der syntes det var problematisk at man fik

at vi skal finde de løsninger

lade ministeriet og de faglige myndigheder finde en ordentlig løsning

holde dem i kort snor

at indrette den offentlige sektor og finde

gode løsninger sammen med uddannelsesinstitutionerne og det tror jeg mest på

den der mulighed for at at institutionerne kan aflevere reducerede årsrapporter

talt ikke selv hvad forskellen er på den udvidede årsrapport og den reducerede årsrapport

det ikke giver mening men det er dog en mulighed man

skal lige sige at folketinget i disse dage

besøg af en delegation på studietur fra det islandske parlament alþingi under ledelse af den islandske formand steingrímur j sigfússon jeg byder delegationen velkommen og håber at man vil have et

tak for talen

en glæde over at man trods alt er enig i hensigten selv om man mener at forslaget fører til mere bureaukrati jeg er lidt uenig i at vi

sætte sagen på dagsordenen i folketinget jeg er enig i at vi ikke kan løse det her men i sidste ende

er afrapporteringer jo noget der sker

skal vi på et eller andet tidspunkt ind over det i folketinget så mit spørgsmål

det radikale venstre er med på at vi i udvalget kigger på

glad for det næste spørgsmål handler så lidt om

centralisering sveidahlrapporten som kulturministeriet udgav var jo ensbetydende en voldsom

styringsmodeller i den offentlige sektor og noget af det som jeg selv

for eksempel egnsteaterområdet hvor man har fire

evalueringer af

et helt andet styringsinstrument end det der med at lave afrapportering og tabeller og så sidder

en kommunal eller statslig forvaltning og sammenligner

kan blive brugt af den enkelte institution og som retter sig mod dem frem for

og som det er mit indtryk virkelig bliver brugt det synes jeg er

fantastisk inspirerende instrument og det kunne være at man kunne bruge sådan nogle styringsinstrumenter

der er ikke nogen ordfører fra socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti og så går vi videre til ordføreren for forslagsstillerne herre alex ahrendtsen dansk folkeparti værsgo

jeg tror godt at man kan konkludere at

en vis velvilje til trods alt at kigge på afbureaukratiseringen for de kunstneriske uddannelser for både ministeren

en række ordførere har sagt at de gerne vil deltage i arbejdet i udvalget så på den måde synes jeg egentlig at vi allerede er kommet et godt skridt på vejen

det er ret afgørende at vi får kigget på den her afbureaukratisering jeg har jo talt med en lang række

kunstneriske uddannelser uden for hovedstaden og de har det

jo flere penge de skal bruge på afrapportering jo færre kan de bruge på uddannelse og det er uddannelsen der er kernen i deres arbejde så det vil jeg glæde mig til hvordan vi skal gribe det an

vil jeg lige tænke over men der er mange måder

i salen har ikke selv nogen forslag til at afskaffe

venstres ordfører herre carl holst sagde nemlig at vi skal arbejde nedefra det vil sige at vi skal inddrage parterne

det tror jeg kunne gøre os klogere så

fornøjelse at høre herre søren søndergaard som jo også er god til at sætte

har sine svagheder jeg vil dog sige

ikke vil skabe nyskabende kunst

mange kunstnere som ikke har haft støtte fra en mæcen enten statslig eller privat der alligevel har været store kunstnere

kunst vi kan også bare kigge her i folketinget eller på christiansborg der er der jo danske kunstnere som startede med

efterhånden udviklede sig til at blive fremragende portrætmalere der er johannes nielsens

fordi der har været et marked for dem håndværket har været i orden det var kunstnere så det tror jeg egentlig ikke man skal være bange for

det gør ministeriet jo allerede så det er relativt let

som jo altid lyder som et ja

men de erfaringer som herre leif mikkelsen har gjort sig

alternativet en god analyse

på mange måder bange for markedet man skal ikke være bange for markedet

for kunsten det det handler om her er at uddannelsesinstitutionerne koncentrerer

det de er gode til nemlig at uddanne

der medfører en bestemt adfærd det er noget der er dræbende for det nyskabende så hvis vi nu kan give de kunstneriske uddannelser ansvaret

sige til de radikale ja

men det er jo her vi diskuterer det

også her vi vedtager lovgivning

selve arbejdet kan jo så ske i udvalget det kan ske ovre hos ministeren det kan ske

berørte parter så jeg er slet ikke

havde det bare foregået mellem ministeren og rektorerne i et lukket rum jeg synes at det er vigtigt at vi kommer ind over især fordi der er folk der har erfaring med hvad afrapportering kan gøre

foreningslivet eller kulturlivet så alt i alt synes jeg egentlig at det har været en overraskende god debat selv om både minister og ordførere afviste forslaget i sin nuværende form jeg glæder mig til udvalgsarbejdet hvor vi forhåbentlig kan få sat nogle møder i stand med ministeren med rektorerne med andre berørte parter så vi kan blive klogere på hvordan vi kan afbureaukratisere det er afgørende for os i dette land at vi afbureaukratiserer fordi det også ville hjælpe de små

og jeg synes i virkeligheden også at der var nogle ord jeg selv kunne

og decentralisering når vi for eksempel taler om beskæftigelsesområdet sundhedsområdet uddannelsesområdet ja uddannelse specifikt hvor jeg ved ordføreren også har en aktie altså det som vi har pålagt

været førende i opgøret med den der voldsomme målstyring som blev nedfældet i folkeskoleloven og som var fuldstændig noget andet end det vi aftalte

jeg var den eneste tilbageværende fra folkeskolereformen og jeg pressede jo på igennem tre år inden det endelig lykkedes at overbevise ministeriet og skiftende ministre om at vi blev nødt til at ændre loven så vi fik

på den ene side kunne følge med og på den anden side gav lærerne og skolerne og kommunerne frihed det er det ene det andet er at kommunerne selv har lagt en masse målstyring ned over som vi aldrig har bedt dem om og det holder vi også øje med på de øvrige områder er jeg jo ordfører og har derfor ikke mulighed for at udtale mig om det men overordnet

ordet til ordførerens afsluttende

fine bemærkninger lidt i samme boldgade som den forrige spørger nemlig

reflektere lidt over den del af afbureaukratiseringen der bliver skabt af at sager enkeltsager

og kontrol og nu skal der gøres noget som netop medfører bureaukratisering jeg tror godt at jeg for mit eget partis vedkommende kan finde et enkelt eksempel jeg tror også at

diskussionen i salen i dag men det er jo en vigtig pointe at vi politikere er udsat for et voldsomt pres efter enkeltsager i medierne hvorefter vi bliver nødt til at gøre noget når vi så gør noget kommer vi til at lave nogle regler og ændre lovgivningen på en uheldig måde der faktisk medfører endnu mere bureaukrati der må man jo bare gøre op med sig selv som folketingspolitiker hvordan man vil forholde sig til det og det kræver selvbegrænsning

fordi nogle gange ved enkeltsagerne er der noget reelt at holde fast i nemlig at loven og reglerne simpelt hen ikke fungerer og på andre områder

afrapporteringen og målstyringen bliver endnu værre

for de krav der skal stilles som jeg sagde

ikke at dimittenderne skal måles på indtægt

til hvordan vi kan afbureaukratisere hvis man ikke mener at man gør det ved at følge dimittendernes beskæftigelsesfrekvens er

der andre muligheder som alternativet kan komme med vi tror selv på at det er en enklere og forholdsvis ubureaukratisk

at det ville skabe endnu mere bureaukrati

vi kan afdække i løbet af en udvalgsbehandling og der er jeg åben over for hvad som helst målet må må bare være at vi sikrer de små kunstneriske uddannelser

provinsen uden for hovedstaden og at

skaber mindre bureaukrati og gør det enklere for

bureaukrati vi ønsker ikke detailstyring

set er i salen for at diskutere i dag er

og diskussionen viser jo at det kan være svært ene side at ville decentralisere

alligevel også gerne vil gå ind og blande os i nogle relativt små ting i forhold til det enkelte inden for de

afbureaukratisere og gerne vil give større frihed til at man kan tilrettelægge men der er jo alligevel nogle i dette folketing nogle partier og nogle

er for nogle fag man skal have på disse uddannelser så det der dilemma

og så må vi forhåbentlig gøre hinanden bedre til at finde ud af hvor

det så er der er brug for at der er fastsat nogle centrale rammer og regler

friheden skal være den balance er jeg helt enig i

dejligt med en minister der kaster sig ud i sagerne det der er lidt interessant når man kigger

at jo mere afrapportering jo flere måltal vi har fået jo færre kunstnere med internationalt snit

var der fremragende malere i danmark og der var ingen måltal der var ingen målstyring der var ingen afrapporteringer nej man stolede

og professorerne på akademierne

om ikke det er på tide at vi begynder

lade os inspirere af hvordan man gjorde tingene tidligere og så

jeg er optaget af de rigtige måltal og det må vi så se om vi kan finde ud af men jeg bliver også nødt til at minde om at jeg jo ved at ordføreren selv har meget stærke

holdninger til at håndværksfagene for eksempel skal betyde mere på de kunstneriske uddannelser

elever på de kunstneriske uddannelser

måske hørt forkert men jeg synes

bedt om ordet og forhandlingen sluttet jeg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

til handicappedes deltagelse i folkeoplysende

ja vi må

andet

det er

volumenen

det

borgere

også

jeg en kort bemærkning

ind

er forsøg